jeg skal så meddele at de af herre jacob jensen under nummer to og fire opførte spørgsmål til finansministeren

spørgsmålene overgår til besvarelse i næste uges spørgetid onsdag den otteogtyvende

for udenrigsanliggender vittus qujaukitsoq der er i folketinget i dag og jeg har her til formiddag haft lejlighed til igen at drøfte sagen med vittus qujaukitsoq hvor vi var enige om at fortsætte det tætte dansk grønlandske samarbejde som vi har haft i denne

til at forberede folketinget på at en del af det jeg nu kommer til

sige måske vil lyde som lidt kendt stof og det har sin forklaring i at jeg jo indtil videre har besvaret ikke mindre

spørgsmål i sagen og derudover vi jo også haft en god drøftelse af sagen i samrådet i grønlandsudvalget den femte december sidste år men det giver god mening også at have debatten her i folketinget jeg vil også gerne ligesom den tidligere taler indledningsvis

en og halvtreds hvor det tætte samarbejde mellem på den ene side grønland og danmark og på den anden side usa blev formaliseret med indgåelsen af den såkaldte forsvarsaftale med denne aftale blev man enige om de overordnede rammer for det amerikanske forsvars tilstedeværelse i grønland forsvarsaftalen er et delelement i den transatlantiske sikkerhedsstruktur som skulle vise sig

være af stor betydning i de mange efterfølgende årtier thulebasen har hermed ydet et væsentligt bidrag til at sikre fælles sikkerhed og transatlantisk stabilitet og det gør den stadig også selv om verden har ændret sig markant blandt andet via thulebasen har grønland og danmark bidraget til opretholdelsen af vores kollektive sikkerhed en sikkerhed som vi samtidig har nydt godt af der er tale om et samarbejde der går

lagt vægt på at den amerikanske tilstedeværelse er kommet og fortsat kommer grønland og det grønlandske samfund til gode det gælder ikke kun økonomisk men også på personelsiden det er i flere aftaletillæg fastslået at der på basen kun undtagelsesvis kan ansættes arbejdere som ikke er danske eller amerikanske statsborgere

den forbindelse givet at man fra amerikansk side igennem alle årene har udstationeret amerikanske

basen men vi har samtidig fra grønlandsk og dansk side lagt vægt på at der til de mange civile støttefunktioner som en base af sådan en karakter også har brug for anvendes grønlandsk og dansk arbejdskraft i

det er blandt andet i de to samarbejdsfora permanent committee og joint committee at grønland og danmark til stadighed sikrer at den amerikanske tilstedeværelse kommer grønland og det grønlandske samfund til gode det er derfor også her at vi jævnligt holder amerikanerne fast på at der i videst muligt omfang skal anvendes dansk og grønlandsk arbejdskraft på basen det har vi hidtil gjort og det vil vi fortsætte

at gøre hvad angår servicekontrakten på thulebasen har udenrigsministeriet ved tidligere budrunder certificeret interesserede tilbudsgivere med henblik på at bekræfte at virksomhederne opfyldte betingelsen om grønlandsk dansk tilhørsforhold på baggrund af forespørgsler fra virksomheder og advokater om forståelsen af kravet om dansk grønlandsk tilhørsforhold og udenrigsministeriets rolle

til det amerikanske udbud på thulebasen bad udenrigsministeriet i sommeren to tusind og tretten om en udtalelse fra kammeradvokaten vedrørende de

forhold på baggrund af en udtalelse fra kammeradvokaten og møder herom i efteråret to tusind og tretten nåede udenrigsministeriet til den konklusion at danmark ikke i varetagelsen af de danske eksterne relationer kunne fortsætte med at fortrinsbehandle danske virksomheder i forhold til andre eu virksomheder kammeradvokaten fandt at kravet om anvendelse af danske virksomheder og dansk arbejdskraft i denne situation som udgangspunkt er direkte diskrimination efter traktatens regler om arbejdskraftens fri bevægelighed og reglerne om tjenesteydelsernes fri bevægelighed når noget efter eu retten er direkte diskrimination viser al erfaring at følgen ofte er sagsanlæg fra private med krav om erstatning den risiko ønskede udenrigsministeriet ikke at udsætte rigsfællesskabet

og grønlands selvstyre blev derfor orienteret om det første udfald af udbuddet efter

amerikansk side havde truffet sin beslutning og i den forbindelse er jeg for en god ordens skyld også nødt til at slå fast at det ikke er den danske regerings opgave at sikre en

det regeringen kan have en forventning om

der går begge veje pt er sagen som bekendt under behandling hos den amerikanske klagemyndighed efter at en række virksomheder som også har fremsendt tilbud men altså ikke er blevet udvalgt har gjort indsigelse over afgørelsen jeg forventer at klagemyndigheden vil offentliggøre resultatet af sin behandling senest i midten af februar eftersom der er tale om et amerikansk udbud er det ikke et anliggende for den danske regering at blande sig i sådan en klagesag

den konkrete klagesag mens den verserer men som jeg også har haft

til at redegøre for på samrådet den femte december

om en grønlandsk eller dansk virksomhed skattegrundlaget for grønland vil som udgangspunkt dermed forblive det samme uanset hvilket dansk grønlandsk selskab der måtte vinde den endelige kontrakt

den forbindelse gerne understrege at der generelt vil gælde det samme som hidtil med hensyn til skat arbejdsret arbejdsret og overenskomstforhold disse forhold er der ikke ændret på med aftalen fra december to tusind og tretten samtidig er jeg så også nødt til sige at det desværre ikke er nyt at antallet af ansatte på thulebasen varierer basens opgaver og omfang har udviklet sig løbende det må således forventes uanset hvilken virksomhed der måtte stå

skal honorere og dermed også i behovet for servicearbejdere på basen regeringen kan i sagens natur ikke bestemme at antallet af medarbejdere hos

skatteindtægterne er de samme år for år endelig spørges der til hvordan jeg vil sikre en bevarelse af de nuværende lærlinge og arbejdspladser til grønlændere og danskere her er det min klare forventning at nye serviceleverandører som hidtil vil anvende grønlandsk arbejdskraft i videst muligt omfang i praksis har det været undtagelsen at amerikanske statsborgere er blevet anvendt

side er det også klart tilkendegivet at man i overensstemmelse med vores fælles aftaler ønsker grønlandsk og dansk arbejdskraft

og de forventninger har vi i flere omgange og fra begge sider af atlanten

derfor vil jeg gerne afslutningsvis slå fast at der i revisionen i to tusind og tretten ikke er blevet ændret på de

i aftalegrundlaget der angår anvendelsen af grønlandsk og dansk arbejdskraft og det er vigtigt at huske på at aftalekomplekset

der er knyttet hertil nu i mere end seks årtier har leveret de ønskede resultater

i videst muligt omfang at anvende dansk grønlandsk

fortsat i tæt og godt samarbejde med grønlands landsstyre gennem dialog med usa i de dertil indrettede fora sikre at det også i fremtiden vil være tilfældet så grønland

principiel og afgørende vigtighed både i forhold til rigsfællesskabet men også i forhold til danmarks overordnede position

vores relation til blandt andet usa

udenrigsministeren jo har redegjort for i sin besvarelse allerede har været til diskussion

i starten af december måned for venstre er det vigtigt at vi prioriterer og også fortsat udvikler rigsfællesskabet

på en ligeværdig måde og derfor lytter vi selvfølgelig også til

af de kommentarer der er kommet i forbindelse med sagen som nu har verseret igennem flere måneder

i dag udtrykke meget stor tilfredshed med at

før den her debat at have en ganske udmærket og konstruktiv dialog med en lang række af de medlemmer som har vist interesse fra grønlandsk side

er en sag der drejer sig om et udbud som vedrører et større milliardbeløb og som så også knytter sig an til

historisk mellem danmark og usa udenrigsministeren redegjorde i dag

problem i forhold til ligebehandling

det så har været årsagen til at regeringen har taget de initiativer som man har gjort det er noget af det som fortjener en større gennemgang en gennemgang der ikke

har jo tidligere delt dele af kammeradvokatens vurdering med folketinget men fra venstres side vil vi allerede i dag gerne sige at vi

det er jo en del af den sag vi diskuterer

for danmark og ikke mindst for udenrigsministeriet og udenrigsministeren i særdeleshed

er det helt præcis der er sket undervejs i den her periode

selvfølgelig været skiftende udenrigsministre det anerkender jeg også da der jo er en vis udskiftning i udenrigsministeriet i

og jeg kan også forstå at udenrigsministeren ikke

alt i detaljen da noget af det her jo er sket før udenrigsministeren blev ansvarlig for området men det skal ikke

betyde at vi ikke vil gå meget klart

værks i forhold til at finde ud af hvad det helt præcis

ganske udmærkede og meget fornuftige punkter og jeg vil gerne kvittere for

olsen har været meget aktiv i forhold til udarbejdelsen af vedtagelse det lægger vi afgørende vægt på og vi sætter stor pris på den dialog der har været undervejs og ikke mindst på at der også kan være et bredt flertal for

gjort rede for i dag at udenrigsministeren mener at folketinget har været orienteret hele vejen igennem

gennem offentligheden har taget sagen op til diskussion og derfor har der

været information fra udenrigsministerens side det der er afgørende er og det vil venstre gerne slå fast til sidst i den her debat i mit indlæg

og dermed rigsfællesskabet og usa bliver overholdt det siger sig selv og det er en helt afgørende

hvad enten det er med usa eller det er med andre lande

de ord vil vi selvfølgelig glæde os til at forfølge den her sag som vi

og jeg kan også allerede nu

kræver et samråd som opfølgning på den debat vi har i dag et samråd som

en og halvtreds dermed vil jeg gerne slå fast at fra socialdemokratisk side har vi en fuld

dyb forståelse for at hvis ting ændrer sig omkring

kan det få rigtig store konsekvenser

et lille samfund hvis økonomi i høj grad er afhængig af

uddannelsessted som i høj grad har indgået i hele udviklingen af infrastruktur og faglighed

og fortsat gør det

væsentlig foranstaltning for grønland for

hele den vestlige verden og derfor har der naturligvis også været en tæt dialog

væsentligheden og driften af thule airbase

der har været en aftale og

forståelse af hvordan aftalen

skulle komme fra udenrigsministeren har redegjort for hvorfor man har lavet en ændring i forhold til hvem der skal certificere

kammeradvokaten har været inde over det

eu retlige aspekter i det

og har været den fælles danske og grønlandske forståelse

være en amerikansk del af aftalen at

certificere så har det været vores fælles forståelse

netop

er blevet sagt af to ordførere her på talerstolen at grønland i videst muligt omfang økonomisk men også på anden vis skal nyde godt af thule airbase

det er altså også vores opfattelse at det er det der er og skal være rammen

nugældende udbud og de fremtidige ansøgere

det er også vores opfattelse at tolkningen af at det skal være et grønlandsk

jeg gerne

er en alvorlig situtation

kommer til at herske i fremtiden det har i hvert fald ikke været en politisk intention at lave om

en klagedomstol i usa fordi nogle

dansk grønlandske firmaer synes at der ikke har været en kontraktopfyldelse i forhold til

udbudskriterierne og vi venter naturligvis spændt på en afgørelse det

vidende om at både udenrigsministeren og statsministeren tager den her sag meget alvorligt og har drøftet den på højeste niveau med amerikanerne og amerikanerne er godt klar over hvor væsentlig thule airbase er for grønland og dermed også for rigsfællesskabet vedtagelsesteksten er læst op og den rummer det som vi fra socialdemokratisk side synes synes er væsentligt at udtrykke i dag det er alvor i sagen

at der var en ny dramatisk udvikling i gang omkring forholdene på thule air base hvorfor indviede man så ikke offentligheden i det

skulle der gå næsten halvandet år

landstingets medlemmer i grønland blev orienteret om det her hvorfor var ingen offentlig debat

diskuteret sådan en sag i offentligheden burde man ikke i to tusind og tretten have lagt

og har muligvis et eller andet her

i to og halvtreds år skulle det bare sådan komme listende som en tyv om natten

ansøgere til servicekontrakten som har lagt sag an

rent faktisk derfor at både udenrigsministeren og statsministeren taler på højeste niveau med amerikanerne om

altså her skal vi måske nok styre vores utålmodighed en lillebitte smule

amerikanske klageret skal tage stilling til vi skal vel ikke have en amerikansk klageret til at tage stilling til om vi mener at de aftaler vi indgår med amerikanerne bliver overholdt det skal vi vel selv tage stilling til så jeg vil gerne høre ordførerens personlige mening om det

for at kunne udrede men et faktum er det at ministeren inddrog kammeradvokaten for det kunne

være at han hvis kammeradvokaten

kunne finde et eller andet hår i i suppen det kunne kammeradvokaten så ikke eller det vil sige han gjorde et hæderligt forsøg for han er jo regeringens advokat

kunne altså ikke med sin bedste vilje finde andet end nogle forblommede forklaringer om at det måske kunne være nærliggende at antage at det ikke er endeligt afklaret

var udenrigsministeren dem valgte han med det samme at tolke til nu dropper vi det hele som vi har haft og som alle har været glade for i to og halvtreds år

ophævede ministeren jeg tror i øvrigt i samarbejde med grønland men det finder vi nok ud af den gamle aftale med usa og mistede dermed reelt al styring med fremtidige civile arbejdspladser i thule og bemærk mig bekendt var det ikke noget amerikanerne havde forlangt

havde ønsket eller forlangt udenrigsministeren sagde med andre ord undskyld til eu bare for at være på den sikre side

opfattelse i modstrid med rigsfællesskabets vitale interesser

tænkt os at fremsætte vores eget

fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget opfordrer regeringen til at genforhandle den nye aftale med usa således at certificering af tilbudsgivere på servicekontrakten på thule air base fremover atter foregår i udenrigsministeriet i det sædvanlige tætte og gode samarbejde med grønlands landsstyre for derved at sikre at grønland som hidtil fortsat sikres

haft nemlig at man overlod certificeringen til det grønlandske selvstyre det var vel ret nærliggende

er det grønlandske samfund der

uddannelsesmæssige gevinst af amerikanernes tilstedeværelse og så var det vel også nærliggende at man overlod det til selvstyret

er vi jo blevet mødt med et argument fra udenrigsministeriets side som jeg gerne vil høre ordførerens holdning til hvor udenrigsministeriet

at det foreslog man faktisk i forhandlingerne med amerikanerne men det ville amerikanerne ikke have er

opgiver et krav på det grundlag at det var noget amerikanerne ikke brød sig

ikke er endelig afklaret og hvis man

praksis fra eu domstolen der kan afklare det her så det er simpelt hen en forkert udlægning af hvad kammeradvokaten siger men mit spørgsmål til ordføreren er

ordførerens egen mening er aftalen mellem usa og danmark blevet overholdt i forbindelse med den udbudsrunde

ansvaret for at konkludere der er ingen konklusion her der er noget med at det kunne stride imod det kunne

det burde ikke kunne stride imod det er så

en eventuel tvist med eu men sådan nogle kampe tager danmark jo aldrig i modsætning til vore eu partnere som rask væk gør det

jeg vil spørge ordføreren burde vi ikke have taget om ikke en kamp så dog en tvist

i to og halvtreds år har tilfredsstillet samtlige parter

når der er tale om det som eu vil

et oversøisk territorium

frankrig har en lignende sag med et af sine oversøiske territorier og får medhold vil vi så ikke ærgre os gule og grønne over at vi har ændret

fungeret så godt i to og halvtreds år det at gå ind i en tvist er en diskussion og

ordførerens opfattelse af exelis overholder de de

det er den både for grønland og for danmark det

af forsvarsaftalen mellem det danske rigsfællesskab og den amerikanske regering i nitten en og halvtreds her har thule spillet og spiller fortsat en meget vigtig forsvars og sikkerhedspolitisk

ganske vigtig spiller i det grønlandske samfund som jo skal være med til at skabe arbejdspladser

derfor er jeg meget glad for at ia i dag har rejst den her

er rejst berettiget tvivl om den nye aftale om servicekontrakten for thule air base reelt sikrer grønlandske og danske arbejdspladser og uddannelsespladser og afkast til det grønlandske samfund

som i sin redegørelse om rigsfællesskabet i april sidste år jo nævnte at et moderne rigsfællesskab et ligeværdigt fællesskab hvor samarbejde er vigtigere end nogen sinde og derfor er rigsfællesskabet i dag et fællesskab hvor stort set alle vigtige beslutninger om det færøske samfund og det grønlandske samfund træffes på færøerne og i grønland

grønland men det er også sådan

som redegørelsen om rigsfællesskabet fra to tusind og fjorten

på en lang række områder det gør vi på udenrigsområdet råstofområdet og forskningsområdet og det gør vi også på det finansielle område

på retsområdet og om forsvarets opgaveløsning og vi skal holde fast i samarbejdet vi skal styrke det og vi skal også udbygge det grønland har som statsministeren sagde brug for at udvikle sine erhverv og skabe nye indtægter og hvis grønlands rige ressourcer kan udnyttes endnu mere i fremtiden

kan det få stor betydning for den grønlandske befolkning når jeg så sidder

ét ord om thulebasen jeg har selvfølgelig forståelse for at regeringen ikke kan sikre en bestemt

få koncessionen på thule air base men for sf er det helt afgørende at den aftale man så indgår sikrer grønland og det grønlandske samfund det maksimale udbytte af en aftale

det arktiske område derfor bakker vi op om

sikre at servicekontrakten ved pituffik fortsat er

arbejdes for at det grønlandske samfund sikres uddannelses og lærepladser beskæftigelsesmuligheder og skatteindtægter lige præcis det økonomiske grundlag er så afgørende vigtigt for grønland og derfor er det også vigtigt for rigsfællesskabet

er et af de vigtigste og største uddannelsesområder der er i grønland

kan man jo sige sig selv hvilken afgørende betydning det får for grønland hvis

og de ikke kan tilbyde det som uddannelsesområde det er de mål som vi i fællesskab skal holde regeringen fast på og jeg vil i den sammenhæng

enighed om at vi i fællesskab vil være med til at arbejde for at at

kan blive til grønlands bedste

den store opgave den problematik vi har her

statsministeren vi må vente på at appelsagen bliver afsluttet før vi kan gå videre jeg hæfter mig ved før vi kan gå videre

konsekvenser at certificeringen betyder at opgaverne nu

indgået i december og tretten er blevet overholdt når man ser på det forløb der har været det er lidt vigtigt for

nødt til at vide for at finde ud af hvordan vi kommer videre

hvis den er blevet overholdt så var det jo en dårlig aftale og hvis den er blevet brudt så skal vi have en ny så jeg vil gerne høre ordførerens mening om

de muligheder som det grønlandske samfund har så stor brug for hvis appelsagen

der burde varetage de grønlandske interesser så står vi i en ny situation

for nem at omgå det er jo kernen i hele sagen og det ville være dejligt at høre udenrigsministeren erkende at det var en fejl når vi ser på det senere forløb skal vi jo lige anføre at når vi overhovedet kommer til at diskutere

det fordi en række folketingsmedlemmer stiller nogle spørgsmål

vi også er nogle stykker der indkalder til et samråd

nogen sinde havde fået oplysningerne så er det rigtigt at ministeren derefter beredvilligt fremsender dokumenter og svarer på spørgsmål men jeg må sige at når jeg kigger på indholdet af de svar vi har fået

det grænser til det arrogante medmindre der er en eller anden meget stor hemmelig sikkerhedspolitisk begrundelse for at man ikke vil svare på nogle meget præcise spørgsmål som jeg har stillet for eksempel mine spørgsmål nummer to og tredive og fyrre hvor jeg spørger er aftalerne mellem usa og rigsfællesskabet i forbindelse med thulebasens vedligeholdelse blevet overholdt eller er de ikke blevet overholdt det

noget svar på om regeringen mener at exelis services as lever op til de kriterier som er beskrevet i den seneste aftale med amerikanerne fra december to tusind og tretten

det er dog ret afgørende at vi får ministerens holdning til om aftalerne er blevet overholdt eller de ikke er

hvis aftalerne er blevet overholdt

og hvis de ikke er blevet overholdt

stille krav om en ny aftale og så kunne vi jo diskutere hvad der skal stå i den så forstår jeg ikke at man bare kan henvise til en amerikansk klageret det er vel ikke en amerikansk klageret om hvordan udbud foregår der skal tage stilling til om de aftaler vi har indgået

er blevet overholdt det er da et politisk spørgsmål om de er blevet overholdt som vi selv skal have en mening

min egen mening er at hvis man kigger generelt ud over de aftaler der er indgået med amerikanerne helt tilbage fra forsvarsaftalen og til og med aftalen af december to tusind og tretten så er de ikke tilstrækkelig bindende for amerikanerne det er jo hele tiden understreget at det er overladt til amerikanerne at vurdere i hvilket omfang man kan indfri ønsket om dansk grønlandske virksomheder og arbejdskraft hvad spørgsmålet om eu retten angår

er simpelt hen ikke grundlag for at tage kammeradvokatens redegørelse og lægge den til grund for en beslutning om at

er i strid med eu retten hvis vi fortsætter med den hidtidige procedure det er simpelt hen hvad skal jeg sige

argumentere på den måde når kammeradvokaten jo selv omhyggeligt siger at det er der ikke nogen klar retspraksis for

stilling til i øvrigt synes jeg det er

selvmodsigende hvis det er i strid med eu retten at danmark certificerer udelukkende dansk grønlandske virksomheder

vel også i strid med eu retten hvis vi overlader det til amerikanerne og en aftale skriver at vi skal tilgodese dansk grønlandske virksomheder så det hænger slet ikke sammen

om amerikanske statsborgere skal betale skat til danmark det henhører under

det er udenrigsministeriets fortolkning

det er meget vigtigt hvordan vi kommer ud af den her sag derfor er enhedslisten også positiv over for at arbejde videre

naalakkersuisuts og kim kielsens udtalelse om

kommer en tilfredsstillende løsning på det her

skal amerikanerne til at betale noget husleje underforstået at

hvor sagen er eksploderet

tog initiativet

være interessant at høre hvad udenrigsministeren egentlig mener med det han sagde i sin indledning nemlig at der hele vejen igennem har været et nært samarbejde mellem den danske og den grønlandske regering

som udenrigsministerens

to hundrede og fyrre milliard kroner i minus til den grønlandske regering der er altså

andet her som overhovedet ikke hænger sammen

naturligvis det

sammen med de øvrige af folketingets partier bortset fra dansk folkeparti

i juridisk forstand det vil klagesagen formentlig vise

jura men også af gensidig politisk tillid

juridiske rammeværk skal det frem og er der sket politiske svigt eller forvaltningsmæssige svigt skal det også frem

danmarks manøvremyndighed

hvor grønland jo står uden for eu og eu på den anden side hvad er vores manøvremuligheder ånden i samarbejdsrelationerne omkring thulebasen har helt tilbage til nitten en og halvtreds jo været at skulle komme det grønlandske folk til gode vi vil i liberal alliance gerne vide om denne

fra leverancer og beskæftigelse betydningen af

er derfor meget stor og

for danmark hvis grønland mister service og

for rigsfællesskabet og så er det et problem for

ham der forestår forhandlingerne med usa men i henhold til itilleqaftalen fra to tusind og tre skal det ske med fuld inddragelse af grønland

ved at finde ud af på grønland problemet er at

overlod certificeringen af hvilke virksomheder der kunne få kontrakten til usa

gøre eftersom det hidtil havde været aftalt at godkendelsen af virksomhederne lå i udenrigsministerium hvilket tilmed er fremgået

viderefører loyalt den ændring af aftalememorandummet fra den syvogtyvende januar to tusind og ni hvori det blev fastslået at servicen skulle hentes citat direkte fra dansk grønlandske kilder

tusind og tretten overdrog certificeringen til usa fastholdtes kravet om at vedligeholdelsen skulle forbeholdes dansk grønlandske virksomheder og kun kunne gå til andre

ikke kunne levere ydelsen og det drejer sig altså om

ikke har arbejdskraften der efterspørges desuden står der i aftalen at den vindende virksomheds hovedkontor skal ligge i

den virksomhed som i usa har vundet udbuddet har ikke hovedkontor inden for rigsfællesskabet eftersom vi har indgået disse aftaler med usa påhviler det den danske regering og ikke

at gøre det klart for den amerikanske regering at den er i færd med at krænke de indgåede aftaler og derfor må aflyse

fordi det ikke har hovedkontor i danmark og så må

alle de forudsætninger som var der frem til to tusind og ni kan jo ikke være ophævet i to tusind og tretten fordi man lægger certificeringen

der skal afgøre det det er et politisk spørgsmål

er politisk og så synes jeg at

gøre opmærksom på at efter min opfattelse

at man opretholdt de hidtidige vilkår for servicering af basen og løber usa nu fra det løber den også

grønland i fremtiden må sige nej til en

og kan ikke én gang til bestemme over grønland konkluderende forekommer det mig at vi her er vidne til et forløb som ikke er for kønt i dag kan jeg læse i avisen at

tværtimod har der været fuld åbenhed hele vejen og vi har oversendt alle dokumenter så alle har kunnet læse med jeg tror heller ikke har vildledt folketinget men han vildleder her offentligheden

hele vejen det kommer der jo først da vi året efter to tusind og tretten aftalen indkalder

kunnet læse med hele vejen som der står for vi fik ikke noget som helst oversendt førend vi i december to tusind og fjorten forlangte at få disse ting oversendt da det jo ikke er

vil bekræfte at vi først hører om det og inddrages fra december to tusind og fjorten

det klart for den amerikanske regering at den gik ikke og så må man arbejde ud fra de pinde vi har lavet i vedtagelse

et kæmpearbejde her således at vi sikrer at det dansk grønlandske forhold og rigsfællesskabet kommer igennem det her

nemlig så man ikke mister noget

er godt at kunne begynde mit arbejde her i folketinget med at understrege hvor vigtigt jeg finder det er at danmark og grønland arbejder sammen nu står vi over for en forhandlingspartner som usa

stå sammen vi må bygge vores arbejde på tillid og fællesskab inden for riget i virkeligheden handler denne debat om

servicekontrakten på thule air base er

amerikansk kontrakt det er usa der udbyder udvælger og bestemmer hvem de ønsker

forventning om at det de skal betale for også er det de har brug for men samtidig har grønland en lige så berettiget forventning om at blive kompenseret for at stille sit land til rådighed for usas militær indtil nu er vi blevet forskånet for krigshandlinger i forbindelse med usas tilstedeværelse men så sandelig

jagtmarker thulebasen har ikke været gratis for grønland det forhold har hidtil været håndteret af usa via en sikring af at grønland hele tiden fik udbytte af basen

der har været med i forløbet nu bryder disse aftaler det gør de ved at etablere et skuffeselskab i danmark i direkte modstrid med aftalerne mellem riget og usas regering og via det sikre et amerikansk selskab

hvis usas militær har brug for en helt

på basen end hidtil må de sige det ligeud

for så er det eneste rimelige modtræk at vi finder en helt anden måde at kompensere grønland på end hidtil i stedet for at bruge tiden på servicekontrakter som usas militær ikke ønsker det er derfor min opfattelse at vi uanset hvad der sker med ankesagen i usa til februar

starte en helt nyt forhandlingsproces med usa om en fremtidig kompensation til grønland

en kompensation som ikke er bundet op på serviceaftaler eller

men som er opbygget som en direkte husleje til grønland baseret på den forsvarsaftale med usa der ligger til grund for det hele

en sådan forhandling kan kun udføres via et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem den danske og den grønlandske regering jeg læser den tekst der er fremlagt til vedtagelse som en klar støtte til dette

alle væsentlige ting der diskuteres mellem danmark og tredjepart altså grønland

grønlandske regeringsrepræsentanter med er det ikke korrekt at siumutregeringen har været med ved samtlige

man dermed har et meget stort medansvar for at det er kommet så vidt som

med den danske regering

eksempelvis aftalen der sikrer at når det gælder spørgsmål

udenrigsanliggender eller sikkerhedspolitiske spørgsmål

skal vi jo stå sammen og forhandle og jeg er ret sikker på at i denne sag har den grønlandske regering naalakkersuisut haft

mener ordføreren og hans parti at vi skal stille krav om en kompensation eller en form for husleje i forhold til amerikanernes tilstedeværelse

få en kompensation eller husleje som

som jeg også påpegede i min tale at grønland og danmark står sammen her og har et samarbejde der bygger på tillid

været med til at acceptere at det er eu retten der pludselig vælter læsset

til det hele og godkendt det hele men jeg troede ellers at man kunne sige at grønlands forhold til thule air base og usa var et spørgsmål om eksterne relationer

er

skal sikre i fællesskab med hinanden

tvangsflytninger og atomuheld faktisk var der i dag for mange år siden et atomuheld som som berørte os i grønland altså det

gavne os det skal gavne os i grønland men også

måske vil oven i købet dansk folkeparti selv om de havde foretrukket et andet

hvorfor er det vigtigt det er det jo fordi netop ved at undgå at der går indenrigspolitisk

i forhold til både usa og alle mulige

som det meget rigtigt blev sagt af nick nielsen at vi er stærkest og derfor

der går sådan almindelig indenrigspolitisk

her eller i grønland den ene ting der er grund til at glæde sig over den anden ting der er grund til at glæde sig over

danmark og grønland står sammen om den her sag at vi har haft et så godt samarbejde med den grønlandske regering hele vejen igennem

træffe vores beslutninger i enighed så har der jo været en række spørgsmål undervejs jeg skal forsøge at nå rundt omkring de vigtigste

jeg ikke helt kan genkende fremstillingen af johan lund olsen mente i

havde været manglende koordination mellem grønland og danmark

nødt til at sige ikke er min opfattelse

det er den grønlandske regerings opfattelse jeg tror også at johan lund olsen kom til at

vi havde indført betegnelsen

halvtredserne så det er ikke noget der er kommet ind i forbindelse med den sidste

også været antydet fra adskillige partiers side blandt

til gavn og glæde eller ej der må jeg bare sige som en almindelig politisk konstatering

grønland den har gavnet vores fælles

i forbindelse med en eventuel nødsituation i det nordgrønlandske område ligesom genforsyning af station nord og søværnets operationer i det høje nord er dybt afhængige af thulebasen så vi har god gavn af den

nærmest få den fornemmelse ville være bedre hvis amerikanerne slet

min opfattelse

det var en fejl eller forkert at udenrigsministeriet råbte vagt i gevær i forhold til eu retten tilbage i december to tusind og tretten

et fantastisk billede med en lille frygtsom dreng der sagde undskyld før der

sket noget jeg har det handicap det skal

på daværende tidspunkt så jeg har af gode grunde ikke sådan førstehåndskendskab til præcis de overvejelser der har

været selvfølgelig spurgt mig for og jeg må sige

at der har været tale om rettidig omhu sagen er at når udenrigsministeriet bliver kontaktet af virksomheder der overvejer

sag an det er langt mere sandsynligt end at eu skulle råbe vagt i gevær og hvis ikke man i den situation

så må sige risikoafdækker rigsfællesskabet mod et sådant erstatningssagsanlæg synes jeg

også være lidt forskellige meninger om hvordan man skal læse kammeradvokatens vurdering og jeg er må jeg straks skynde mig at sige absolut ikke

jurist men som jeg læser kammeradvokatens afgørelse som jo

der præcist står på baggrund af ovennævnte praksis er det min opfattelse det er kammeradvokaten der taler her at kravet om anvendelse af danske virksomheder og dansk arbejdskraft i det omfang det er en varetagelse af danske eksterne relationer som udgangspunkt er direkte diskrimination omfattet af euf traktatens artikel fem og fyrre og seks og halvtreds det betyder at

til den grønlandske varetagelse af interesser

går så langt som man kan der hvor det åbenlyst ifølge kammeradvokaten som udgangspunkt er direkte

den forkerte side af juraen og så gør man det til gengæld på vegne af grønland i den aftale man laver

op med amerikanerne på højt niveau

skete umiddelbart efter afgørelsen og det er både

det over for deres respektive partnere

handlede om ja jeg må hellere holde her

undvære sit spørgsmål da han skal på talerstolen her bagefter men det kommer an på hvor vigtigt det er for

men den første er herre søren espersen og det er en

hvad

præmaturt at tage kontakt på allerhøjeste niveau

ikke sikker på at det ville være mig fysisk muligt at gøre det men jeg tror måske også at

kammeradvokaten indleder med at sige er

endeligt afklaret derfor kan vi ikke bare lægge afgørende vægt på kammeradvokatens

det er jo derfor man vælger den model man gør danmark kan ikke foretage den certificering af vurderingen på det tidspunkt uden at komme

at varetage grønlandske interesser kan man godt gøre hvis jeg har forstået den juridiske

fortsat en forhandlet fred som nødvendig for en levedygtig palæstinensisk stat anerkendelse er jo dermed

ikke et mål i sig selv det afgørende er at en dansk anerkendelse får den størst mulige positive indflydelse på at nå en forhandlet tostatsløsning mellem parterne og dermed på etableringen af en levedygtig palæstinensisk stat

men vi må selvfølgelig hele tiden tage bestik af udviklingen i fredsforhandlingerne mellem israel og palæstina og vi skal koordinere med de andre eu lande hvordan vi bedst kan forsøge at skubbe parterne nærmere en fredsaftale tiden er ikke inde til at lukke døre eller udelukke optioner i eu kredsen

ikke går i den rigtige retning der sker ikke fremskridt i

fleste eu lande derfor meget ud af at understrege at tiden ikke er til at udelukke mulige skridt eller låse sig fast i fasttømrede positioner konkret har det betydet at et stort flertal af eu lande de seneste måneder har indikeret

til fru pia olsen dyhr udtalte statsministeren omkring anerkendelse af palæstina citat vi ønsker en tostatsløsning og vi ønsker en forhandlet løsning på konflikten og så snart der foreligger en

fuldstændig enig med hende i i den holdning men så kommer udenrigsministeren og siger noget der i mine ører strider mod det

i politiken den elleve tolv 2014 har udenrigsministeren

en modsat opfattelse af hvad der er regeringens politik og siger det modsatte af hvad statsministeren siger nemlig idet han slår fast citat en fredsslutning er ikke længere nødvendig for dansk anerkendelse af en palæstinensisk stat det blev slået meget stort op i aviserne som at nu var der en ny indstilling på vej nu var der en ny holdning fra danmark

altså en fredsslutning er ikke længere nødvendig hvor statsministeren siger så snart der foreligger

israel og palæstina vi skal koordinere med andre lande det står der også

forsøge at skubbe parterne i nærheden af en fredsaftale og som jeg også siger så er anerkendelse for mig og regeringen ikke et mål i sig selv det afgørende er selvfølgelig at

en forhandlet tostatsløsning mellem parterne og dermed på etablering af

er i den situation på nuværende tidspunkt

hvor vi i samarbejde med en kritisk masse altså en stor del af

kan komme i en situation hvor det vil være fornuftigt i en meget bredt koordineret indsats blandt eu landene at anerkende en palæstinensisk stat som led i en proces frem mod en snarlig

som skal foregå lige præcis på en måde og ikke lukke døre på den måde men tværtimod holde nogle døre åbne

også godt understrege i dag som jeg også mener at udenrigsministeren har gjort det ved flere lejligheder at det

i dag men tiden er ikke til at lukke døre

at vi samarbejder med andre eu lande og at vi ikke kan udelukke at der kan komme en situation fremadrettet hvor man i en meget bredt koordineret indsats blandt eu landene

en proces frem mod en snarlig tostatsløsning

også at flere af regeringens egne for eksempel fru zenia stampe

men det er første gang i dag at en regering i danmark melder ud at den er klar til at anerkende palæstina

forhandlet en egentlig tostatsløsning det var også meddelelsen hos udenrigsministeren jeg synes at det virker som om statsministeren nu har flyttet sig i forhold til det som hun sagde

jeg det er beklageligt hvis vi nu er inde på det kan godt være at hvis det nu er

så væsentligt som også tyskland og andre lande

den reelle fred i mellemøsten

mellem israelere og arabere når israelerne palæstinenserne sammen har fundet frem til en

version statsministeren nu kommer med hvor hun sagde sagde

spørgetid så snart der foreligger en tostatsløsning så er vi

som jeg har sagt hele tiden tiden er ikke til en anerkendelse

men vi er da nødt til løbende at tage bestik af udviklingen og hvis vi i et fremtidigt scenarie kommer i en situation hvor der er en ny fredsproces en ny udvikling et løfte om en snarlig tostatsløsning

så et tidspunkt står i en ny situation derfor synes jeg ikke at tiden er til at lukke døre for fremtidige scenarier

regeringen støtter ikke en anerkendelse af palæstina vi ønsker ikke at anerkende bare for at anerkende men det skal tværtimod være en del af en proces hvor man kan få en bæredygtig palæstinensisk stat

regeringens linje der ligger fast som statsministeren siger og det tror jeg da på når hun siger det hvorfor skulle det så lige pludselig udbasuneres i hele pressen og også i forbindelse med b en og tyve hvis

var noget

være på jorden og vi kan jo ikke udelukke at der engang i et fremtidigt scenarie vil være en situation hvor vi sammen med andre eu lande som vi diskuterer det her spørgsmål meget med

for at skabe en levedygtig palæstinensisk stat at det kan indgå som et led i at der snarligt kommer en tostatsløsning jeg vil ikke stå og udelukke scenarier men jeg synes jo at det vigtigste for herre søren espersen og det danske folketing

står her og nu og vi er ikke i en situation

og det er en vækst der ventes at tiltage i de kommende år jeg tror

ønske os at det ville gå endnu hurtigere og

at vejen ud af krisen var endnu mere lige end den har været men det overordnede billede er

danmark i økonomisk fremgang

en fremgang der heldigvis især er tydelig på arbejdsmarkedet hvor den private beskæftigelse jo er vokset med tredivetusind personer siden midten af to tusind og tretten og hvor der er udsigt til stigende beskæftigelse fremover i forlængelse af tilbageslaget i

har finanspolitikken været tilrettelagt med henblik på

sunde offentlige finanser og at understøtte vækst og beskæftigelse mest muligt inden for de givne finanspolitiske rammer

tusind og femten hvor dansk økonomi jo endnu er et stykke vej fra at være oppe i fulde omdrejninger udnyttes det manøvrerum fuldt ud til gavn for væksten så der føres vækstpolitik samtidig har vi gennemført en række reformer der har skabt et godt fundament for et holdbart opsving i dansk økonomi det gælder blandt andet

fremlagde regeringen så vækstplan dk som en samlet plan frem mod to tusind og tyve med et nyt fokus på produktivitet og privat jobskabelse

fyrre milliard kroner halvdelen af den vækstmålsætning skal indfries gennem reformer af vilkårene for private virksomheder som skal styrke konkurrenceevnen og bidrage til produktivitetsfremgang den anden halvdel

omfatter reformer som øger uddannelsesniveauet og beskæftigelsen regeringen har jo løbende leveret på målsætningen

er vi allerede kommet i mål med at indfri godt tre fjerdedele af den samlede målsætning altså målsætningen for to tusind og tyve det er dog også sådan selvfølgelig løbende arbejder videre med den dagsorden og kommende vækstinitiativer fra regeringens side

private arbejdspladser vi havde en finanslovsdebat her i folketingssalen den syttende og attende december hvor meldingen fra regeringen var at

i forsommeren og sommeren to tusind og fjorten og

brug for yderligere man havde en finanslov som efter regeringens opfattelse havde gjort nok for væksten der var ikke behov for yderligere det var en af grundene til at regeringen havde valgt at lave finanslov med sf og enhedslisten i stedet for alternativt med venstre hvor fokus ville have været på at skabe flere private

ærgerlig over at finansministeren helt kryber uden om det centrale i mit spørgsmål

fjorten dage har regeringen stået i folketingssalen og sagt

lavet den finanslov som landet har brug for hverken mere eller mindre

er det så fordi vi ikke rigtig kan forvente os ret meget af den

vækstpakke at det bare er ligesom for at sige at der kommer

andet måske og så må vi se eller er det et udtryk for at den nedjustering som regeringen lavede

i december to tusind og fjorten i forhold til hvad væksten er

i år hvor regeringen måtte nedjustere fra to procent til en

er kommet på bedre tanker hvis det sidste er tilfældet

den finanslovsaftale vi indgik var bestemt med til at skubbe på væksten i danmark ubetinget som jeg også sagde i mit

den vækstpolitik vi i øvrigt fører ligger jo bare i

af de planer vi har lagt den to tusind tyve plan som er lagt åbent frem og som alle og enhver kender man kender målsætningerne og man ved at regeringen løbende

ethvert fremskridt i dansk økonomi glæder vi os alle over

enhver der kommer i arbejde er et fremskridt

ikke vil svare på hvorfor finansministeren nu vil være med til at tage nye tiltag når finansministeren i december her i folketingssalen sagde at den finanslov

var det der var brug for i to tusind og femten for at sikre

rasmussen hvor man jo tabte private arbejdspladser

vi snart lægger nye initiativer frem oven på de mange

der allerede er taget og aftalt og gennemført

i den her regering når det gælder vækst

og den indfrier vi skridt

hvis finansministeren mener at den nuværende finanslov der er vedtaget for to tusind og femten rækker fuldt ud inden for rammerne hvad er der så tilbage at lave vækstpakke for er det så bare noget der først skal virke i to tusind og seksten eller er det noget som ikke kan igangsættes

at hvis finansministeren mener at det vækstmæssigt kører planmæssigt så er det da besynderligt at

det gælder også i forhold til vækst

bygget ind i vores langsigtede planer at vi systematisk skridt for skridt øger dansk økonomis mulighed for at vokse i vores private erhvervsliv og det man nu ser er

borgere som

kan bruge de digitale løsninger en borger kan fritages generelt fra digital post fordi det jo er sådan med digital post at borgeren uopfordret kan modtage breve fra det offentlige

det er baggrunden for at en fritagelse for digital post gælder for alle digitale postforsendelser over en længere periode eller helt permanent ved digital selvbetjening er

jo så borgeren der omvendt skal kontakte det offentlige og kan borgeren ikke anvende digital selvbetjening skal borgeren derfor henvende sig i kommunens borgerservice her skal man foretage en vurdering af hvorvidt borgeren skal undtages fra kravet om digital selvbetjening under hensyntagen til borgerens evne og situation fra sag

det er ikke sådan at borgeren skal udfylde en ansøgning om at blive undtaget

en papirblanket som det typisk også var tilfældet før man indførte digital selvbetjening når man skulle ansøge om noget i sin kommune den konkrete vurdering af borgerens mulighed for at anvende digital selvbetjening fra gang til gang sikrer en stor fleksibilitet det betyder at en borger som for eksempel ikke er i stand til at anvende en kompleks selvbetjeningsløsning ikke dermed per automatik kan udelukkes fra at anvende en mere simpel løsning på et andet

at udelukke folk fra at bruge den digitale kommunikation med det offentlige til at lette deres hverdag hvor de godt kan og det er baggrunden for at reglerne er som de er når det så er sagt vil jeg også gerne understrege at der løbende bliver fulgt op på brugen af digital selvbetjening af digital post og som situationen er nu mener jeg ikke at borgere som er fritaget for digital post også automatisk bør være fritaget for at anvende de obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger

opstå problemer med håndteringen af fritagelser og undtagelser skal vi selvfølgelig overveje om reglerne er skruet sammen på den mest hensigtsmæssige måde derfor vil jeg bede digitaliseringsstyrelsen om at tage en dialog med kommunerne og med kl

og det er jo kendetegnet man selv opsøger kommunen og dermed ved at her er en sag som pågår

er der jo i de situationer hvor man har behov for at blive undtaget på de områder en meget nem adgang til at blive det det er ikke

søge om per blanket eller andet det fungerer i praksis som det gjorde før vi fik

og det er jo rigtigt nok at med digital selvbetjening skal man selv tage initiativet men det vil jo ofte være for at få nogle ting som man

og hvad er årsagen til at man skal igennem det her unødvendige bureaukrati med at kommunen igen skal tage stilling og ikke

hvordan lige præcis den her borger forholder sig til den

også forskellige regler på de to områder

er borgerne sikret en mulighed for hjælp ligesom de de offentlige myndigheder er forpligtede til at betjene borgerne gennem en alternativ kommunikationskanal

det sker uden at en medarbejder i borgerservice skal slå op i et centralt register eller uden at borgeren

skal udfylde en ansøgning om at blive

op på danskernes anvendelse af

og derfor synes jeg det er for tidligt at konkludere på om reglerne virker hensigtsmæssigt og jeg mener derfor ikke at det

på nuværende tidspunkt er sådan at der er anledning til

vedtaget bag modellen for undtagelse fra digital selvbetjening når det er sagt vil jeg gerne gentage at jeg selvfølgelig er interesseret i at høre om administrationen

og derfor vil jeg bede digitaliseringsstyrelsen om at tage en dialog med kommunerne og med kl

i dag ikke er klar til at love noget som helst andet end at han vil lytte til de synspunkter der kommer fra kommunerne

der forhindrer ministeren i at ændre praksis hvis det viser sig at den praksis og det regelsæt man har vedtaget er uhensigtsmæssigt

sige at hvis kommunerne faktisk er i stand til at sandsynliggøre at det man nu

set udelukkende fører til øget besvær for borgerne

vi altid skal vælge den billigste løsning

bare vi kunne få det tilsagn fra ministeren så skal vi bare have

det

på europæisk plan spørgeren ved nok også godt at der er lavet en politisk aftale med spørgerens eget parti nemlig venstre om hvordan

fra politisk hold kan den bedste proces sådan at danmark kan være en fuld og integreret del af europol samarbejdet herunder at vi ønsker og det fremgår eksplicit af aftalen at der skal afholdes en folkeafstemning om omdannelse af retsforholdet senest i første kvartal to tusind og seksten så det er ikke en beslutning regeringen har truffet

en beslutning regeringen har truffet sammen med partierne

meget præcist hvornår danmark kan risikere og jeg siger risikere for jeg ønsker vi skal være der at udtræde af det europol samarbejde vi kender i dag for det forslag

europol er ikke færdigbehandlet endnu der er

det er derfor svært for mig at at sige hvornår

og som det ser ud nu er det vores forventning at det nye europol

det er vores klare mål at vi kan opretholde vores

samarbejde og politisamarbejdet er meget meget væsentligt både for danmark og europa når det handler om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og det har vi alt for meget af ikke mindst

på terrorområdet vi har behov for fælles databaser

siger jeg også at når det handler om pets

udveksle oplysninger og erfaringer med andre efterretningstjenester foregår det ikke snævert i europol det foregår i de fora som vores efterretningstjenester har der ligger

på europæisk plan men også med andre efterretningstjenester eksempelvis

når der spørges specifikt til betydningen for pets

samarbejdet for det er jo som spørgeren forhåbentlig ved et samarbejde mellem det

kunne det ikke være en mulighed nu hvor vi har et

vi føler os i hvert fald noget mere truede

det måske er nu at vi skal tage den her beslutning så vi sikrer at politiet i højere grad kan samarbejde på tværs af europa

orienteret er blevet arresteret i forbindelse med sagen her i frankrig blev arresteret i bulgarien på baggrund af det politisamarbejde vi har blandt andet gennem europol så

at sige jamen så lad os skynde os at få det overstået så vi kan fortsætte med at have et tæt

det er altså også vigtigt at sige at vores efterretningstjenester arbejder sammen det har de gjort igennem en længere periode det skal de vedblive med at gøre det er fuldstændig afgørende for vores mulighed for at kunne bedrive den den tilstrækkelige indsats imod terror at der er det integrerede samarbejde men det hænger altså ikke snævert sammen med europol fordi vores

det danske retsforbehold vi har netop indgået aftalen det er kort tid siden vi sidder med analysearbejdet lige nu

fortsat at bakke op om den proces vi i fællesskab har aftalt fordi det er afgørende

at have overtrådt straffeloven skal man jo haft forsæt

og når ministeren medvirker til

vil det jo være forholdsvis nemt for en dygtig forsvarsadvokat at

få frifundet sin klient når den allerhøjeste

domstolene selv nemlig justitsministeriet har udtalt at det er

forskellige udmeldinger der kommer fra de forskellige ministre i regeringen jeg kan forstå på justitsministeren at

skal anvendes og at man gerne ser nogle sager samtidig med at vores udenrigsminister

der hedder landsforræderi i straffeloven det har han fået at vide af justitsministeriet og jeg

det samme på et samråd

om begreberne gør altså at det er er vanskeligere at få nogen dømt vil ministeren

min politiske holdning er klar det er en grundlæggende grotesk og absurd situation at

kamp mod islamisk stat en af de værste terrororganisationer der er på jordkloden netop nu og at

selv samme soldater som sætter deres liv på højkant kan risikere

angrebet af danske statsborgere eller herboende udlændinge det er i mine øjne

svært ved at se hvordan man kan mene at det er andet andet

straffelovens bestemmelser om landsforræderi så er barren om

lavere end den er for terrorisme

at det derfor alt andet lige burde være nemmere at

kan vi forvente at anklagemyndigheden vil forsøge at få eksempelvis nogle af de hjemvendte syrienskrigere dømt for landsforræderi vil ministeren

den ekstremisme vi ser i mellemøsten og på den måde også sikre at de ikke kommer tilbage til danmark måske endnu mere radikaliserede og til fare for for den danske stats

er så at gøre hvad vi overhovedet kan for at de pågældende også bliver retsforfulgt og der vil jeg da gerne sikre at der er så mange veje ind terrorbestemmelserne kan bruges i nogle henseender straffeloven kan bruges i nogle henseender men jeg mener også at der er tale om landsforræderi og hvis der er et fortolkningsspørgsmål synes jeg da det er vigtigt at få det klarlagt derfor

regeringen har i hele den her diskussion sagt at det er væsentligt

at få klarlagt det her spørgsmål hvorfor straffelovrådet er blevet bedt om

igangsætte sit arbejde jeg har så fremrykket det arbejde fordi jeg synes det er vigtigt

på plads og fordi jeg selvfølgelig synes at vi skal kunne svare

meget klart også på det juridiske felt på det her

når jeg er optaget af det hænger det selvfølgelig sammen med at

felt fordi det er begivenheder der finder sted langt fra os

det skal straffelovrådet hjælper os med at afklare det er vigtigt

hovedet under armen eller på anden vis

uoplyst eller uafklaret men derfor kan vi jo godt som samfund sende det klare signal

syrienskriger bidrager man ikke alene til en terrororganisation nemlig islamisk stat og

hvis man bistår fjenden eller angriber danske styrker

på verdensplan derfor synes jeg vores væsentligste opgave er at hindre flere folk i at udrejse

til konflikten og til islamisk stat som er en af de mest udemokratiske inhumane organisationer der er men også sådan at de ikke efterfølgende udgør en risiko når de kommer tilbage det er derfor vi

netop har førstebehandlet et lovforslag om at kunne fratage folk passet jeg er glad for at venstre ser ud til

også godt er de bevismæssige udfordringer

store på det her felt hvorfor det at undgå at folk overhovedet udrejser nok bør have vores primære fokus de beviskrav som vores anklagemyndigheder i danmark er underlagt er noget meget meget grundlæggende

de almindelige retsprincipper der gælder omkring vores anklagemyndighed og derfor også holde fast i at det er anklagemyndighedens ansvar at rejse sagerne

at vi reagerer så sent

og de skal selvfølgelig overholdes og respekteres men det er jo domstolene i sidste ende der vurderer hvorvidt der er løftet en bevisbyrde eller ej

det helt særlige ved terrorlovgivningen at det er justitsministeren

straffelovens kapitel tolv

det er også justitsministeren der har mulighed for det kan man måske ikke klandre den nuværende justitsminister fordi ministeren har været minister

instruere anklagemyndigheden i vigtigheden af at få indsamlet bevismateriale vigtigheden af at få samarbejdet med

at vi kan retsforfølge de syrienskrigere der har været i syrien og kæmpet på islamisk stats side

manglende indsats

vi har stillet spørgsmålet som ministeren jo desværre ikke svarer på nemlig om ministeren mener at det er tilfredsstillende så er

være alle mulige hensyn til at løfte

at det er tilfredsstillende at vi modsat andre lande ikke har fået dømt nogen af de her syrienskrigere som

er vendt tilbage til danmark og altså ifølge pet i øjeblikket udgør en ganske væsentlig og stor terrortrussel mod det danske samfund synes ministeren

til syrien eller irak men jeg bliver bare nødt til at fastholde at det ikke er mig der dømmer i danmark og det er nok meget godt at det ikke er det

det er nok også meget godt at respektere tredeling af magten også selv om vi står over for en en problematisk situation i mellemøsten anklagemyndigheden kender da godt alvoren af det her spørgsmål ellers er anklagemyndigheden jo ikke sit ansvar voksen så selvfølgelig ved anklagemyndigheden det og anklagemyndigheden i danmark ved da godt at en af deres væsentligste opgaver lige nu er det her område selvfølgelig ved anklagemyndigheden

skal være en politisk instruks og skal man gøre som venstre siger

at en eventuel kommende borgerlig regering allerede nu kan sige hvad man vil pålægge anklagemyndigheden det tror jeg

og jeg tror også man skal tænke sig endog grundigt om om det er den måde man vil bedrive vores retsvæsen på og det har ikke at gøre med om vi er uenige i kernen i spørgsmålet nemlig at hvis man rejser til syrien eller irak bidrager til islamisk stats forbrydelser begår overgreb mod menneskeheden så skal man selvfølgelig stilles ansvarlig

mange gode begrundelser men i en række andre europæiske lande har man altså fået personer dømt der har man kunnet løfte en bevisbyrde og der står i straffelovens

de i dette kapitel omhandlede forbrydelser er i alle tilfælde genstand for offentlig påtale der sker efter justitsministerens påbud

til de her terrorsager hviler der altså et helt særligt ansvar og nogle helt særlige muligheder på den enhver tid siddende justitsministers skuldre og derfor undrer det os bare

siger det er den måde den danske lovgivning fungerer på og det mener jeg vi bliver nødt til at respektere det ændrer da ikke

politiet eller anklagemyndigheden skal være ualmindelig

i england

skal stoppes i deres adfærd og i deres udrejse det er derfor vi gerne vil kunne tage passet fra de pågældende og myndighederne skal selvfølgelig gøre alt hvad de kan

at retsforfølge de pågældende så de bliver stillet til ansvar det går jeg ud fra myndighederne er fuldt ud opmærksomme på når det så handler om at sikre lovhjemmel til at der er veje til at få

har en opdateret lovgivning

er medlem men regeringen ser med stor alvor på qatars manglende overholdelse af menneskerettighederne og regeringen presser derfor kontinuerligt på for at qatar overholder menneskerettighederne regeringen har i fn regi anbefalet at qatar reformerer arbejdsloven med henblik på at sikre arbejdstagerrettighederne for alle arbejdere samt indfører mekanismer der forbedrer håndhævelsen af loven og regeringens anbefalinger blev i september to tusind og fjorten accepteret i fn regi der er således enighed om at qatar som alle andre lande skal efterkomme sine internationale forpligtelser og regeringen vil løbende følge op på den sag jeg håber at fifas medlemmer det vil sige de nationale fodboldforbund vil tage debatten op i fifa om at man i størst mulig grad arbejder for at presse

at qatar overholder menneskerettighederne selv om vi ikke fra regeringernes side kan bestemme

idrætsbegivenheder så drøfter vi faktisk i eu hvad regeringerne ville kunne gøre for at lægge et politisk pres på de internationale idrætsforbund for at afholde idrætsbegivenheder i lande

og derfor er det ikke et regeringsanliggende vi kan ikke gå ind og i den forstand overtage den opgave som de private foreninger varetager internationalt via deres medlemskab af de internationale idrætsforbund det er

også for mig pinagtigt

konkurrencer som de gerne vil deltage i

skal foregå i lande som vi ikke kan have respekt for

menneskerettighederne så ja vi arbejder på det

i fifa med henblik på at få en anden type afgørelse

skal placere de store idrætsbegivenheder

jeg taler med dem eller gør noget men jeg drøfter og taler med dem det er ikke mig der

dialog med dem jeg skal ikke deltage i qatar men det har ikke noget at gøre med om jeg ville gøre det hvis jeg fik en invitation det er fordi jeg simpelt

skal svare

konservative som de ansvarlige partier

aftalen alle er enige om at der

vil samme understrege at det er min gode kollega transportministeren

stilles til ham indledningsvis vil jeg dog minde om at priserne for at krydse storebælt allerede med den nuværende takst på to hundrede

og halvfjerds kroner i to tusind og femten priser det ville koste hvis vi havde fastholdt færgefarten

dertil kommer at undersøgelser viser at broen i allerhøjeste grad kommer de omkringliggende områder til gode

men faktisk sparer danskerne i gennemsnit seks

fysisk infrastruktur som broer og veje og kollektiv trafik har betydning for livet og udviklingen i de danske landdistrikter men fysisk infrastruktur alene skaber ikke udvikling og derfor er det vigtigt

det sker gennem en indsats på flere fronter så vi kan understøtte udviklingen i de danske landdistrikter det synes jeg også

er jo ingen tvivl om at brotaksterne

nu nævnte ministeren jo selv erhvervslivet og

erhvervslivet kan bekræfte at brotaksterne bremser for vækst og udvikling hvis man spørger juicefirmaet rynkeby

læse i fyens stiftstidende hvor ministeren jo netop i dag er på forsiden med

ifølge administrerende direktør hans christian munck kunne skabe mange nye job hvis broen ikke pressede konkurrenceevnen for nu blot at nævne to

faktisk lyttet til erhvervslivet vi har stillet et forslag dels om at gøre pendlerkortet billigere

om at øge befordringsfradraget spørgsmålet er hvad vil socialdemokraterne jeg har noteret mig at transportministeren som ministeren også nævnte har meldt ud at man er villig til at se på pendlertaksterne og det er også den melding som ministeren selv kommer med i avisen i dag

vores transportminister jo adresseret på den måde

men men jeg synes det er et sympatisk forslag som jeg giver min opbakning til at

det stritter lidt i alle retninger for ministerens partifæller trine bramsen og john dyrby paulsen har jo i et fælles debatindlæg blandt andet i fyens amtsavis skrevet at det skævvrider danmark når en betalingsbom og to hundrede og fem og tredive kroner per tur adskiller fyn fra sjælland jan johansen har i fyens stiftstidende udtalt at brotaksten er en barriere trine bramsen har endvidere i fyens stiftstidende den syvende januar udtalt jeg synes ikke at venstre går langt nok

at priserne for at passere storebælt skal sættes ned for alle på lang sigt skal det slet ikke koste noget jeg vil gerne have lov at spørge hvad er i virkeligheden regeringens holdning er det regeringens holdning at det ikke skal koste noget eller er det regeringens holdning at det vil man muligvis og måske

hvor vi jo manglede fyns amts finansiering af den

fordi vi kunne få det tredje spor hen over vestfyn og en masse andre investeringer blandt andet i i cykling og busser og så videre men når det er sagt er der ingen som helst tvivl om at vi bakker

til hvad fru jane heitmann siger i dag hvor hun jo rejser lidt tvivl om hvorvidt venstre står bag broforliget eller ej men det håber jeg sandelig er tilfældet at

men det gør det til gengæld ikke den modsatte vej og det er også det vi kan se i region sjælland hvor jeg kommer fra

at vi er den region i danmark der har været hårdest ramt af krisen og

mistet flest arbejdspladser derfor er det væsentligt at man får set på at skabe mere mobilitet så vi får udvikling og arbejdspladser er ministeren opmærksom på udfordringen i

at skabe udvikling og arbejdspladser i de her områder og på den barriere som

er det kunne give enormt meget vækst hvis bare man satte

ned og befordringsfradraget op for storebælt

gerne høre om det er noget ministeren vil tage op snarligt jeg har hørt at ministeren er enig

transportministeren men hvornår forventer ministeren

er fem tusind mennesker der pendler fra odense til sjælland hver eneste dag det vil sige at vi i betydelig grad

jeg kan også se når jeg tager toget fra odense banegård at der er rigtig mange som pendler den anden vej

fyn er jo dem som får allermest gevinst ud af det her det håber vi også på at

faktisk den største afdeling de har på syddansk universitet i slagelse

så på den måde har vi fælles gavn og glæde af det og jeg

jeg fået oplyst som som fungerer ordentligt det er den ene del af det

vores skoler eller vores børn for at

også forudsætningen da socialdemokratiet og de konservative lavede det her forlig i sin tid må jeg så ikke bare sige at det

derfor er der så mange der pendler både den ene

sdu og nu står ministeren her og fremhæver

som et sted med et vist udviklingspotentiale vel vidende at man ved at lukke uddannelser

det er næsten tragikomisk men nu skal jeg nok gå tilbage til dagens spørgsmål transportministeren har sendt et åbent brev til fynboerne og nu vil jeg tillade mig lige

at citere en linje derfra han skriver jeg er selvfølgelig åben

at kigge på tiltag der for eksempel kan forbedre pendlernes vilkår på storebælt de muligheder vil vi i regeringen se nærmere på vil ministeren ikke her

i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds og menneskerettigheder herunder ligestilling

det er det regelsæt der gælder for alle

så er den selvfølgelig ikke berettiget til at modtage et

iqbal international school er en enkeltstående sag som er ved at blive undersøgt nærmere af kvalitets og tilsynsstyrelsen under undervisningsministeriet

den korte form af kvalitets og tilsynsstyrelsen har stoppet tilskuddet til skolen per første december

fordi styrelsen blev gjort bekendt med at der angiveligt ikke længere blev afholdt undervisning på skolen og at skolens lærere var blevet afskediget og ikke modtog løn nu har kts bedt skolens bestyrelse om en redegørelse for hvor meget undervisning skolen har afholdt fra dette skoleårs start og indtil udgangen af

til styrelsen den seksogtyvende januar

men jeg synes ikke at det er den her sag der giver et generelt grundlag for at skærpe tilsynet med muslimske friskoler

offentlige midler der gik jo tre fire måneder før man overhovedet

lederen af skolen er jo en temmelig berygtet person han hedder mohammed aslam han er

i hvert fald været det og har

med i beboerdemokratiet i mjølnerparken det er altså en mand som godt ved hvordan det danske system fungerer alligevel har

så længe der har ikke været nogen elever der har ikke været nogen undervisning

ministeren har glimrende gjort rede for hvad der er galt med det

der går så lang tid før det bliver opdaget og at

en kommunalbestyrelse og det er jo ikke et enkeltstående tilfælde som det også fremgik under

på at især muslimske friskoler har det

det er derfor vi ønsker et skærpet tilsyn der skal gælde alle friskoler

kan holde ekstra øje med især de nyere muslimske friskoler som har svært ved at finde ud af hvad der er vores og hvad der er deres derfor skal

ind i sagen de får ikke længere tilskud og vi venter på en redegørelse der kommer her om ganske få dage

sådan skal det være for alle der ikke lever op til det der har været nogle

der hviler på et muslimsk grundlag der har været nogle friskoler der hviler på et kristent grundlag der har været andre friskoler med et andet idépolitisk grundlag som desværre ikke har stået mål med det de skal

der også været tilfælde hvor man har stoppet for tilskuddet til andre

jeg tror det er utrolig vigtigt at vi behandler alle frie grundskoler lige uanset baggrund og lever de ikke op til reglerne

at håndtere offentlige tilskud der en lang række tilfælde de sidste ti til femten år man kan

bare læse ahmed akkaris bog han har jo selv været

en gang til opfordre ministeren til at skærpe tilsynet jeg tror det

skal ikke herske nogen som helst tvivl om at det er jeg rigtig glad for

vi skylder de udsatte børn og selvfølgelig også de unge at der er enighed om lige præcis den her indsats

os grundigt før vi gør tiltag som har betydning for deres liv det gælder i særdeleshed når det handler om noget så indgribende som magtanvendelse over for børn og unge der er anbragt uden for hjemmet de rammer som vi udstikker skal indeholde den rette balance og de skal sikre at anbringelsesstederne tilrettelægger de gode pædagogiske forløb i sammenhæng med en rigtig god dagligdag for børnene og selvfølgelig også

de sikre respekt for at børn og unge har rettigheder som vi kun gør indgreb i hvis det er strengt nødvendigt det er regeringens opfattelse at de nuværende regler om magtanvendelse

set ikke er tydelige

de ikke tydeligt nok tilgodeser de hensyn som jeg lige har fortalt om vi har derfor nedsat et magtanvendelsesudvalg som blandt andet har til opgave at vurdere om reglerne er tydelige nok

lige nævne der er formand for udvalget

der er behov for nye tiltag sådan som

her i foråret og når udvalgets betænkning

foreligger vil jeg overveje behovet for yderligere tiltag på området jeg vil selvfølgelig også i den forbindelse indkalde til politiske

noget af det første her i det nye år

med på at vi stadig væk er i januar

hvilke

problemstillinger de oplever i hverdagen

egentlig godt tænke mig at ministeren måske her i dag under det her spørgsmål kunne komme med en tilkendegivelse der går i retning af at sige

ude på landets institutioner virkeligheden for de mange børn

der er anbragt uden for hjemmet og så sandelig også virkeligheden for de mange pædagoger

med relationerne til børnene og arbejder

over at reglerne tilsyneladende er uklare

hele begrebsforvirringen om hvornår der er tale om om reel magtanvendelse så mit første spørgsmål her

her under det her spørgsmål være mere klar i mælet i forhold til hvornår vi får afrapporteringen og hvornår vi kan gå ind i nogle realitetsforhandlinger

lige at have lidt mere tid til at dykke ned i nogle forskellige detaljer

er at den kommer her

til foråret og grunden til at jeg

at hvis nu det bliver yderligere forsinket

stå på mål for at jeg lovede noget og ikke har kunnet holde det

om hvor vigtigt det er og at man har brug for det

mulighed for at sige jeg skal have den her afrapportering nu

udvalgets deltagere naturligvis går seriøst til opgaven men men når man også får en deadline og får at vide

har jeg en forventning om at man at man respekterer den deadline der gives og den deadline var mig bekendt

starten af året og derfor ikke sådan en eller en løs

det sidste som de måske også har brug for

skal afleveres lige nu jeg har stor tiltro til

det skal være i næste måned eller i næste måned igen

det kan ikke være rigtigt det var lige præcis med alle de beretninger in mente at vi

tiden er lige præcis